tilslutter sig en fjendtlig styrke for samtidig at kæmpe

alle måder absurd situation og det foregår i syrien og irak samtidig med at vi udsender danske styrker til at nedkæmpe islamisk stat islamisk stat er en organisation der i al sin tanke og virke er inhuman der er blevet begået enorme forbrydelser

det at vi på den ene side bidrager militært til at nedkæmpe dem og på den anden side ved at der er danskere der rejser ud som såkaldte hellige krigere er i mine øjne at betragte som landsforræderi der skal ikke herske nogen tvivl om at regeringen på det allerskarpeste tager afstand fra danske statsborgere herboende udlændinge som tager til områder med væbnet konflikt hvor danske styrker deltager for at deltage i kampen mod den koalition som de danske styrker indgår i som bekendt anvender straffeloven ikke direkte begrebet landsforræderi men indeholder derimod en bestemmelse om bistand til fjenden under krig hvilket blandt andet omfatter at gøre tjeneste i en fjendtlig krigsmagts væbnede styrker den bestemmelse har mange år på bagen og jeg synes det er vigtigt at få kortlagt om den

i forhold til de situationer danske soldater indgår i derfor bad regeringen allerede sidste år straffelovrådet om at vurdere det her spørgsmål

vi forventer at der snart foreligger en deludtalelse om spørgsmålet

hurtigt at følge op med lovforslag som utvetydigt kriminaliserer danskere der tilslutter sig en fjendtlig styrke for at kæmpe mod danske soldater

med de øvrige dele af kommissoriet som blandt andet angår

og herboende udlændinges deltagelse i væbnede konflikter i udlandet som den

betyder ændringer i straffelovens kapitel tolv og tretten vil jeg bestemt ikke afvise og

lovforslag i forhold til det der vedrører landsforræderi jeg vælger i min tale i dag at dvæle ved det her spørgsmål fordi jeg også tror at det er

største interesse vi afviser beslutningsforslaget som det foreligger her man arbejder selv videre med

at blandt andet venstre allerede i oktober sidste år udtrykte et ønske om at danske statsborgere

kæmpe side om side med terrororganisationer som for eksempel islamisk stat skal kunne dømmes som landsforrædere men den gang understregede den daværende justitsminister at syrienskrigerne skal retsforfølges efter terrorparagrafferne og ikke efter landssvigerparagrafferne

er glad for at at det justitsministeren her

er at vi har en justitsminister og en regering der nu også mener at syrienskrigere begår landsforræderi når de rejser til eksempelvis syrien og dele af irak for at kæmpe imod

de fleste af os kan blive enige om at frivillig krigstjeneste for islamisk stat er forkasteligt

acceptere det islamisk stat er en reaktionær kvindefjendsk fanatisk og voldspræget organisation den mishandler og dræber mennesker der ikke er enige med med islamisk stat uanset hvilken religion de så tilhører mange af dem der slutter sig til fra udlandet heriblandt fra danmark risikerer at blive engageret i disse handlinger og dermed bliver de også involveret i at begå krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden og derfor har vi fra venstres side længe ønsket at straffe syrienskrigere som landsforrædere

har dog i den seneste tid været diskuteret om de danske statsborgere og herboende udlændinge der melder sig til krigstjeneste for islamisk stat overhovedet kan siges at være landsforrædere i forhold til straffeloven begrebet er nemlig en smule mere komplekst end som så og man kan godt sætte spørgsmålstegn ved og det er jo det dansk folkeparti blandt andet gør med det her beslutningsforslag om det er klart og tydeligt nok at de handlinger som

foretager sig også kan straffes efter bestemmelserne i straffelovens kapitel tolv og trettende

samlet set nogle ting der gør at der er behov for

at se på straffelovens kapitel tolv og

beslutningsforslag fra dansk folkeparti forslaget handler jo netop om en modernisering

vi sikrer os at eksempelvis landsforræderi bliver en del af loven

klart nej over for syrienskrigerne og der skal ikke være nogen tvivl om vores lovgivning på dette område derfor skal det

gøre at udarbejde en løsning så der ikke er usikkerhed i straffeloven

er retssikkerhed for dem der er tiltalt men hvor det også rent praktisk er muligt at løfte en bevisbyrde nu har vi jo på forsvarets område givet fire hundrede million kroner med et bredt flertal i folketinget til at løfte

syrien og irak og det er da vores forventning at de nye tekniske redskaber som

ressourcer man kan ombytte de fire hundrede million over en fire årig periode

løfte en bevisbyrde i nogle her sager al den stund at de myndigheder vi har der skal indsamle beviserne

en relevant politisk debat om det felt der handler om

i straffesager mod nogle af de her syrienskrigere

landssvigerparagrafferne eller

vores opfattelse at man skal gå langt i forhold til

men justitsministeren har jo

også gerne kvittere for bedt straffelovrådet om at se på landssvigerparagrafferne

sagde i sin tale og jeg er overbevist om at

og sige tak for at justitsministeren har bedt straffelovrådet om at skrue tempoet op

vi glæder os meget til at der ligger et arbejde vi kan tage

som handler om en generel revision

det er ikke fordi vi på nogen måde sympatiserer med de mennesker der på helt uacceptabel vis tilslutter sig ekstremistiske grupperinger

en hård straf når de vender tilbage til danmark når vi afviser en generel revision af bestemmelserne i straffelovens kapitel tolv og tretten

ikke fordi vi afviser justeringer af enkelte bestemmelser i loven vi er sådan set hele tiden opmærksomme på at sikre at vores lovgivning er i sync med samtiden og de udfordringer der måtte vise sig i forhold til diskussionen om landsforræderi

er vi socialdemokrater også helt enige i selve indholdet det skal straffes og det skal straffes hårdt når man tilslutter sig skadelige terrororganisationer og når man direkte medvirker til at bekæmpe

allerede har bedt straffelovrådet om en gennemgang af den eksisterende lovgivning på området

vurdering der som justitsministeren sagde forventes at

som der naturligvis vil blive taget bestik af

lige samtidig nævne at det jo ikke er fordi der ikke er lovgivning på det her område i terrorloven har vi jo netop bestemmelser der sikrer at

hård straf for den her slags forseelser

er også supplerende lovgivning som skal understøtte at det det generelt

tilslutter sig ekstremistiske organisationer for nylig indførte vi

ny lov der handler om pasinddragelse en lov der allerede er

på samme vis kommer vi socialdemokrater aldrig til at afvise

indføre nye initiativer der kan stoppe den her slags ondskab så for at slutte hvor jeg startede

jeg gerne understrege at vi socialdemokrater gerne straffer og også hårdt hvis danskere danskere tilslutter sig ekstremistiske organisationer og tilmed bekæmper danske soldater der

tolv og trettende vi afventer straffelovrådets vurdering og på den baggrund ser vi positivt på justeringer af

socialdemokraterne mener at lovgivningen ikke er tilstrækkelig på området og man skal være bedre til at komme efter de her mennesker hvorfor i alverden har

hvornår går man så fra at sige en masse som lyder fint og flot til rent faktisk at gøre noget ved det

blive ved med at holde den ene tale efter den anden hvor man siger at lige om lidt sker der noget og lige om lidt sker der noget altså lige om lidt har vel også en eller anden tidsbegrænsning går jeg ud fra

holdning man deponerer åbenbart sin politiske holdning i straffelovrådet og er mere optaget af bureaukratisk fnidderfnadder og tidsfrister end af at sende et klart signal om at landsforræderi er forkasteligt

gjorde det endda klart at vi betragter det som landsforræderi men det

er et parti der respekterer

jo at vi har et juridisk grundlag at stå på

det handler om lovgivning det skal være et ordentligt juridisk grundlag og det

straffelovrådet er blevet bedt om at komme med en udtalelse

blevet bedt om at fremrykke deres arbejde så deres arbejde forventes

at der skal være en hjemmel til at man kan straffe den her type forseelser også

teknisk karakter og samtidig støtte det her

og følger med i debatten lige nu tror

at grundlaget er i orden og samtidig politisk

tilbage står jo et forpjusket socialdemokrati

en komplet revision af disse to kapitler

kan være ting som sprogligt er knap så opdaterede men vi skal bruge vores ressourcer hensigtsmæssigt en lovrevision ville kræve en grundig juridisk gennemgang

for at tage sig af de ting som de allerede er sat til frem for at vi overbebyrder dem med nye opgaver

meget tekniske kapitler i straffeloven

er også med til at sætte straffelovrådet til mange ting sidste år bad et samlet kulturudvalg om at man fik set på bestemmelserne om urigtige historier og injurier

så jeg tror vi må spare vores krudt en smule og så bestemme os for hvad der er vigtigt

vi meget gerne kigge på fra radikal side forslagsstillerne nævner selv en vigtig pointe nemlig om landsforræderparagraffen eller

langt fra besættelsestiden det er vi radikale

der skal sættes fokus på for vi ønsker også at man kan straffe efter landsforræderparagraffen

sat straffelovrådet til at kigge specifikt på denne del og det bakker vi radikale meget op om vi bakker også op om at udtalelsen

straffelovrådets udtalelse skulle som ministeren fortalte være lige på trapperne sådan afsluttende

man bruger argumentet om at kapitel

de sprogligt er skrevet i en helt anden tid man skriver er misvisende at der står bestemmelser om enkedronningen fordi hun døde i år to tusind

også mene at grundloven trænger til en modernisering eftersom der står kongen hele en og fyrre gange i den han har mig bekendt også været død

at politiet skal have de rette ressourcer og at vi ikke mindst skal have de forebyggende indsatser som betyder

jeg kan være enig med forslagsstillerne i

i forslaget som kunne kræve en sproglig revurdering blandt andet alt det her

jeg kan godt se behovet for en

justitsministeren jo lovet at man kigger på

landsforrædere og det synes jeg er tilfredsstillende og vi afventer i sf at man får en endelig afklaring på

straffe de her mennesker som tager til syrien det er udfordrende at finde bevismaterialet og det er faktisk endnu ikke lykkedes at starte en eneste sag overhovedet

vi kan jo ikke ændre på at politiet skal have fældende beviser hvis de skal kunne

opnå en dom og det er altså ikke lykkedes

til de unge mennesker om at det er rimelig risikofrit

at tage af sted fordi man ikke kan komme efter dem

ministeren har jo i øvrigt også nedsat en terrorkommission

som forhåbentlig på et tidspunkt kommer med forskellige bud på hvad vi kan gøre mere af

skal se på hvordan politiet kan blive bedre på området og vi har i satspuljeforligskredsen givet penge til at man også kan komme lidt mere på banen i forhold til forebyggelsen blandt andet ved at lave exitprogrammer for radikaliserede jeg synes grundlæggende

allerede på nogle af de ting som forslagsstillerne har

det synes jeg vi skal afvente det er tilfredsstillende for sf og derfor kan vi ikke støtte det her forslag

om det måske er problem at vi har en terrorlovgivning

tv stationer og kritisk journalistik men men så læste jeg jo lige bemærkningerne og så var alting ved det gamle

blot et forsøg på at få den diskussion

som vi har haft rigtig rigtig mange gange

det er en vigtig diskussion for dansk folkeparti og derfor tager

folk der har tilsluttet sig islamisk stat for landsforræderi

forstå at man gerne vil have personer der tilslutter sig islamisk stat dømt det er klart at det er nogle af de mest forfærdelige handlinger man kan forestille sig der bliver begået i nordirak og syrien

både militære og civile gidsler bliver behandlet horribelt og bliver dræbt

over min forstand at mennesker kan få sig selv til

sådan nogle ting og det er helt klart at hvis danske borgere rejser ned og tilslutter sig det

nogle handlinger skal de straffes

sådan nogle handlinger det jeg har svært ved at forstå

at højrefløjen øjensynligt går mere op i hvordan vi straffer dem for det her moralske svigt over for danmark

medvirken til krigsforbrydelser etnisk udrensning terrorisme massevoldtægt mord drab og så videre det er de handlinger

det er de handlinger der er forkastelige

hvis ikke ligegyldig og jeg synes det er mærkeligt at bruge tid på den diskussion i stedet for at bruge tid på

at få indsamlet beviser nok til at få straffet mennesker for de handlinger der bliver begået i nordirak og syrien af islamisk stat såfremt selvfølgelig er danske borgere og vender tilbage til danmark det er meget svært at indsamle beviser når noget er sket i en krigszone og det er det problem vi skal forsøge at løse og det er det problem enhedslisten meget gerne vil gå op i at

en etisk forpligtigelse over for danmark og hvorvidt den

vi selvfølgelig kede af i enhedslisten

vi ved også at regeringen allerede har bedt straffelovrådet om

se på den her diskussion om landsforræderi

set er ærgerligt vi synes der er andre ting man kan bruge straffelovrådets sparsomme tid

også kan læse sig til at de gør det og det er logisk at se på om den har det rette indhold blandt andet i forhold til diskussionen om landsforræderi som vi også har haft tidligere her i folketingssalen det er jo alvorlige forbrydelser der er tale om det er folk som vil vores samfund vores stat og vores demokrati det skidt det er folk som begår alvorlige forbrydelser og som går ind for at indføre et totalitært system der fratager mennesker friheden til at være herre i deres eget liv liberal alliance har tidligere støttet op om at man skulle se på at få straffet

vi stadig gerne være med til vi støtter

sprogligt at det ikke kun handler om angreb

fordi den her lov jo ikke tager højde for angreb på danskere i udlandet

der har været en del debat i dag om hvorvidt

det her og om det var nok men vi mener

primært at straffelovrådet jo kommer med en faglig vurdering

man kan godt have en faglig vurdering sideløbende med at man har en politisk tilkendegivelse og med det her beslutningsforslag ønsker vi altså politisk at tilkendegive at det selvfølgelig skal være muligt at straffe landsforrædere

har udvist rettidig omhu og altså ikke har fået moderniseret kapitel tolv og tretten

en væbnet kamp på den modsatte side af den side som danske soldater kæmper på

i orden og det skal være strafbart det synes de fleste og selv de fleste danske politikere herunder justitsministeren har udtalt sig positivt om at straffe syrienskrigere for landsforræderi derfor er det også positivt at justitsministeren og justitsministerens parti

positivt om beslutningsforslaget i dag eller tanken

i beslutningsforslaget samtidig med at det selvfølgelig også er lidt ynkeligt og trist at hverken justitsministeren justitsministeren eller

ikke at at turde støtte

det ville gøre tingene meget lettere hvis det stod klart og tydeligt i straffeloven at landsforræderi er en alvorlig forbrydelse og også landsforræderi af den nye slags hvor det hele ikke foregår lokalt i danmark men meget langt fra danmarks grænser problemet er imidlertid at vi står

en straffelov der ikke nævner ordet landsforræder og som er stærkt præget af besættelsestiden det ville gøre det lettere for os alle sammen hvis vi moderniserede sproget i straffelovens kapitel tolv og tretten sådan at enhver kan forstå hvad landsforræderi er også i den moderne verden

pædagogisk og afskrækkende rolle over for de mennesker der overvejer at rejse ud og kæmpe på den forkerte side og det ville spille en juridisk rolle for de advokater og dommere der skal føre sagerne i retten for de folk der har forbrudt sig imod loven det ville også gøre det lettere for debattører og politikere og almindelige mennesker at forstå

sammenhængen er jo at selv om vi lever i en globaliseret verden

er blevet kortere mellem for eksempel syrien og danmark på grund af de moderne kommunikationsmidler så er det stadig væk national loyalitet og nationalstaten der er den mindste byggesten i vores internationale system

det er goder der ikke kan forventes at vare ved hvis vi ikke gør

national loyalitet er afgørende i netop denne sag er meget vigtig derfor er det rettidig omhu og ganske enkelt en god og praktisk idé med en modernisering af straffeloven så det fremgår klart og tydeligt at det er strafbart at være landsforræder

selvfølgelig ked af at der er partier der ikke har politisk mod til at stemme

foreslår kunne arbejde i to spor lade

og os andre udtrykke en politisk holdning om at vi ønsker at straffeloven gør klart på disse områder at landsforræderi er en meget alvorlig forbrydelse som skal beskrives klart også i moderne sprog og ind i

kommuner af hensyn til den danske befolkning og sådan set også af hensyn til de flygtninge som vi yder beskyttelse i danmark

har vi en menneskelig og medmenneskelig og international forpligtelse i en situation hvor millioner af mennesker er sendt på flugt vi skal således

et et realistisk svar på de udfordringer og så skal vi hjælpe mennesker er på flugt efter regeringens opfattelse lever den lov som folketinget vedtog for kort tid siden om midlertidig beskyttelsesstatus op til de målsætninger derfor stemmer vi nej til beslutningsforslaget her det er derudover justitsministeriets vurdering at beslutningsforslaget fra dansk folkeparti ikke vil kunne gennemføres inden for rammerne af danmarks internationale forpligtelser navnlig den europæiske menneskerettighedskonventions artikel otte om retten til respekt

formålet at begrænse tilstrømningen til danmark

ikke hvilket ambitionsniveau regeringen har på det her område det synes jeg man har holdt godt for sig selv men men

hertil og der er også rigtig mange mennesker som får en opholdstilladelse på

og de vil jo også hente familien herop så

forslagsstillernes bekymring på området

jo også vigtigt at vi helt principielt holder fast i at flygtninge drager tilbage til deres hjemland når det

og vi synes ikke at regeringen har delt

bekymring til fulde i al fald har de med en lang række lempelser af dansk udlændingepolitik gjort det

at komme til danmark som asylansøger en efter vores opfattelse uansvarlig politik når vi ser på de massive

udfordringer vi har integrationsmæssigt og på asylområdet

i al almindelighed i venstre foreslår vi i lighed med forslagsstillerne stramninger på området for familiesammenføring blandt andet har vi jo foreslået at betingelserne for familiesammenføring skal være afhængige af vurderingen af den pågældendes integrationsegnethed

med andre ord stilles flere betingelser før en tilladelse til familiesammenføring kan gives når udlændingen kun vurderes som værende potentielt integrationsegnet i danmark

ønsker venstre at danmark overholder sine internationale forpligtelser og selv om der jo kan være

på den baggrund kan venstre ikke

også nogle forpligtelser over for vores egen befolkning

hvordan vi har det med det men det jeg

venstres retsordfører herre karsten lauritzen

at ændre

til danmark er det en proces som venstre mener at en dansk regering skal bakke storbritannien

vi har bundet os til nogle internationale konventioner

indtil vi så at sige beslutter os for noget andet men herre martin henriksen får mig ikke trukket længere ind i den debat og det ved herre martin henriksen også udmærket godt

at de internationale konventioner bliver

ud fra at når der er venstrefolk der diskuterer det og rejser det her som en problemstilling

man i venstre mener at de internationale konventioner på urimelig vis binder danmark til nogle ting som venstre

så så hvis man vil gå fra ord til handling

må det vel også betyde at venstre mener at en dansk regering så må sætte sig ned med den britiske regering

snakke om i fællesskab hvordan man for eksempel kan gøre noget ved det på europæisk plan i europarådet kunne være et eksempel men

for mig at betingelserne for at få asyl og betingelserne for at få familien med er afgørende for hvor mange

blev foreslået i efteråret og kom igennem lige efter årsskiftet

skal undervurdere hvor meget signaler også kan betyde præcis på det her område altså ét er de regler der er men det rygtes jo også videre som eksempelvis

regeringen fik igennem betyder at familiesammenføring først

opholdstilladelsen forlænges efter det første år så bliver grænsen med det her forslag nu fem år tilsvarende betyder dette forslag at det gælder alle altså både dem der er personligt forfulgte og dem der får asyl fordi de kommer fra urolige områder

fremlagde her i folketingssalen egentlig var men pointen er sådan set at uanset om vi har den diskussion eller ej

der er rigtig rigtig mange mennesker der får en opholdstilladelse i år

vel også medgive at uanset hvor begejstret herre ole hækkerup er for regeringens ændringer af asylreglerne

er der behov for mere eller mener man bare at nu er alting godt som det er i dag og

søgte alene i den måned min pointe var bare

også med at eksempelvis dansk flygtningehjælp har været ude at sige det at i det øjeblik man laver en stramning og det rygtes videre betyder det også

belæg for at sige at det er det der er sket hvis vi kigger

hvor mange der har søgt asyl i danmark over det sidste halve til hele år det er det ene det andet er så

herre martin henriksens lidt bredere formuleret det jeg først og

er der nogle områder hvor der pludselig sker en voldsom stigning derfor er noget af det der først og fremmest er behov for

er fordi vi skal sørge for at det antal der søger

og får asyl i danmark er af et omfang hvor

tolvtusind i år og hvis vi bare kommer i nærheden af det

tal så derfor forstår jeg ikke at man fra

side er tilfreds med den nuværende udvikling man siger hele tiden at vi skal sørge for at der

også kan nå at integrere dem men mener den socialdemokratiske ordfører

når man kigger på de massive integrationsproblemer vi har i danske samfund med med islamisk fundamentalisme ekstremisme

et pres på vores kultur vores institutioner og så videre mener man virkelig at vi kan blive ved med at håndtere måske endda op mod tolvtusind mennesker

hele herre martin henriksens forudsætning nemlig at sige

på den falske præmis at vi i to tusind og femten vil se den samme eksplosion i antallet i august september og oktober som vi så forrige år og det er der på nuværende tidspunkt ikke noget der taler for betyder det så at det ikke kan ske

derfor jeg sagde det med at man hele tiden skal holde øje med hvad det er for en udvikling vi ser

kun den ene det er ofte manden

alene og kommer han til danmark og er han berettiget til asyl så har han naturligvis også ret til at få sin familie hertil vi synes derfor det er et utrolig dårligt forslag som dansk folkeparti

år for år der kommer rigtig mange mennesker til danmark det sætter sammenhængskraften

må man jo komme med nogle andre bud på hvordan man så kan regulere tilstrømningen på en mere effektiv måde medmindre man er villig til at sige at vi skal kaste

det sproglige og kulturelle fællesskab som vi har

de mennesker der kommer hertil skal lære dansk de mennesker der kommer hertil skal overholde landets love

eller får i hvert fald de samme rettigheder og pligter som både herre martin henriksen og jeg har det er blandt andet derfor at vi

socialdemokraterne har stået i spidsen for et

kommer ud på arbejdsmarkedet fordi vi tror at det er den bedste måde at integrere

kultur den andel af befolkningen som som ikke har et førstetilhørsforhold til dansk sprog og kultur bliver jo større og større

i disse år det betyder alt andet lige at så kommer der flere og flere mennesker i danmark som ikke er en del af det sproglige og

fællesskab som jeg også kan forstå at radikale venstre faktisk synes er værdifuldt så er spørgsmålet

som ligger her fra dansk folkeparti flygtninge er jo i den særlige situation at de ikke bare kan tage til et andet land og opholde sig at de ikke bare har et andet sted

hvor de kan være sammen som familie derfor er vi

familien kan leve under trygge og fornuftige rammer i danmark og så må debatten stå om hvordan vi får de her mennesker gjort selvforsørgende og får dem ind på arbejdsmarkedet

på hvordan vi gør det det siger sig selv at sf er imod det her forslag

familiesammenføring vi ved at fire og halvfems procent af dem man rammer er kvinder og børn

synes vi i sf er uacceptabelt vi bliver nødt til at tage ansvar for det her og så må vi diskutere

nogle af østlandene som ikke løfter

ret meget på nuværende tidspunkt til at tage en del af ansvaret

det er dybt sørgeligt at verden står i den situation

den nuværende regering skylden for

sige at df

imod islamistisk ekstremisme og det kan

ekstremisme er kvindefjendsk og antidemokratisk og alt det modsatte af

står for men men tænk at dansk folkepartis svar til de mennesker som flygter fra islamistisk ekstremisme er

man fra dansk folkepartis side holder den ene tale efter den anden om hvor meget man vender sig imod den islamistiske ekstremisme

om forslaget vil jeg sige at enhedslisten

ikke kan støtte dansk folkepartis forslag der stilles i dag

en lang række krav til udlændinge som ønsker at få deres ægtefælle

børn familiesammenført til danmark blandt de krav er altså at man skal

familiesammenføring er for rigide heldigvis er der en undtagelse for flygtninge heldigvis skal de ikke leve op til kravet om permanent

flygtninge har ikke valgt at forlade deres land frivilligt

flygtet de er tvunget til at forlade deres hjem på grund af krig på grund af forfølgelse på grund af undertrykkelse de danske myndigheder har så anerkendt de her menneskers beskyttelsesbehov og sagt

i fare dit liv er i fare du har krav på beskyttelse du må gerne være her i i danmark mennesker som som de her flygtninge står i en ekstremt sårbar situation rigtig mange af dem har krigstraumer og torturskader med sig i i bagagen og de har et påtrængende og meget forståeligt behov for at få deres børn deres kone deres mand

i dag ikke alene er flygtningefjendsk

at i mange tilfælde er det far der flygter i forvejen i familierne har man den antagelse at der sandsynligvis vil være større chance for at far overlever turen i en synkefærdig båd over middelhavet overlever mødet med menneskehandlerne end at børn

oplever seksuelle overgreb nogle bliver solgt til

menneskehandlere og så videre så det er ikke underligt at mange sender far i forvejen dansk folkeparti vil så fratage de her mennesker retten til at få deres børn deres kone i sikkerhed bagefter som sagt

det er et kvindefjendsk forslag og jeg synes det er et børnefjendsk forslag ligesom jeg i øvrigt mener at regeringens seneste lovforslag

fratager ægtefæller og børn retten til at komme i sikkerhed til at blive forenet

ikke nogen tvivl om at det dansk folkeparti

har fremsat er meget meget værre så nej enhedslisten stemmer ikke for dansk folkepartis

tilgang til det dybt

har ikke siden anden verdenskrig har så mange mennesker været tvunget på flugt

vi besøgte en af de flygtningelejre

af flygtninge fra syrien herre martin henriksen havde på det tidspunkt en idé om at vi kunne sende de ganske få som i det store perspektiv kommer til danmark til jordan herre martin henriksen spurgte den jordanske indenrigsminister som var høflig men som svarede undskyld vi har over en million flygtninge fra syrien

vil undgå for eksempel parallelsamfund i det danske samfund og en masse integrationsproblemer og

samtidig gerne vil hjælpe nogle mennesker

i at danmark eller eu eller fn lagde pres på nogle af de lande ude i den store verden som ikke har tradition for at modtage flygtninge og som ikke har modtaget flygtninge i flere årtier der er også lande i nærområderne der er nogle der modtager mange

lande i verden der ikke tager imod flygtninge det er fuldstændig korrekt nogle af dem er ikke i stand til at tage opgaven på sig

og ja der skal vi da i den grad gennem fn og eu og alt hvad der ellers findes forsøge at få disse lande til at tage ansvaret på sig men det bliver en børnehaveargumentation herre martin henriksen hvis man siger hvis de andre ikke gider så gider vi heller

en menneskelig forpligtelse at hjælpe folk

humanistiske svar vil jo være at hjælpe så mange som muligt det er derfor vi i liberal alliance har foreslået at danmark i langt større grad hjælper flygtninge i nærområder

i danmark ved at hjælpe flygtningene i nærområderne kan vi hjælpe mange mange mange flere for de samme penge som vi i dag hjælper færre for og det er altså bedre set i et humanistisk perspektiv at hjælpe flere mennesker selv om vi så ikke kan se dem i dagligdagen end at hjælpe færre her hos os der er mange grunde til at folk flygter det kan være krig det kan være personlig forfølgelse det kan også være noget så simpelt som håbet om en bedre fremtid i et økonomisk bedre stillet land

fortænke mennesker i at prøve at få et bedre liv en bedre situation men der er selvfølgelig grænser for hvor mange mennesker der kan bo i danmark især i et system hvor der ikke er krav

vi skal også være ærlige over for hinanden og sige at gruppen af asylmodtagere er sværere

integrere end gruppen af indvandrere og gruppen af familiesammenførte det siger statistikken ganske tydeligt herom kan der ikke herske nogen tvivl

i liberal alliance ønsker vi

at der er færre vi skal hjælpe med at få direkte asyl i danmark det skal være de egentligt forfulgte der ikke kan hjælpes i nærområderne men vi skal hjælpe mange mange flere i konflikternes nærområde med gode ordentlige danskfinansierede flygtningecentre hvor det er muligt at have en tilværelse indtil

man kom fra når situationen er blevet bedre

vi skal også sørge for at de flygtninge der så får asyl heroppe ikke gøres til ofre for socialstaten ved at man klientgør mennesker der faktisk er i stand til at tage vare på sig selv fra dag et det er der desværre alt for mange

for nylig mødte jeg en ung mand som var flygtning fra irak og havde fået opholdstilladelse og han fortalte at da familien for

en ti år siden havde fået opholdstilladelse her i danmark og skulle integreres havde de fået besøg af en velmenende dame fra kommunen der forklarede

hvordan både en vaskemaskine og et køleskab fungerede

nænnede hans søde mor ikke at fortælle damen fra kommunen at i bagdad havde de faktisk haft et køleskab der kunne lave isterninger

et simpelt et som de havde her i danmark for de havde desværre ikke råd til at købe et ordentligt køleskab da de kom hertil men alligevel mente integrationsmedarbejderen at hun skulle oplyse familien om at det var et sted hvor man opbevarede mad

man klientgør altså folk alt for meget

selvfølgelig skal have mulighed for at leve sammen med deres familie om end

vi først og fremmest interesserede i at begrænse antallet som kommer hertil og

at vi afviser forslaget er at vi er bekymrede for om

er konventionsstridigt for os er det vigtigt at vi lever op til de konventioner vi har forpligtet os til eller i det mindste forsøger at

hvis man mener det forstået på den måde at det at

sin del af ansvaret betyder at vi skal blive ved med at tage imod rigtig mange mennesker herhjemme så har danmark jo

mange mange mange tusinde mennesker så jeg synes faktisk at vi igennem meget lang tid har løftet vores del af ansvaret der er jo lande i verden som stort set ikke tager imod flygtninge også lande i nærområderne der er lande i nærområderne som tager imod rigtig mange flygtninge

også lande i nærområderne som faktisk ikke tager imod flygtninge

forhindre at folk flygter ud af en krigszone det forhindrer det jo ikke på nogen måde det forhindrer at folk kommer til danmark og det

set det der er pointen fra vores side hvis forslaget blev vedtaget ville

i årtier været et problem at indvandrere og flygtninge til danmark efterfølgende har taget deres familie hertil i nyere tid begyndte

nærmest eksploderet som en konsekvens af lempelserne af udlændingeloven i nitten tre og firs

til danmark sket ved at der er kommet mange asylansøgere som efterfølgende

det fik vi strammet op på under den tidligere borgerlige regering som var støttet af dansk folkeparti under

at gøre denne regering har så desværre på en lang række områder lempet asyl og udlændingepolitikken så er der kommet en mindre justering af asylreglerne her for nylig

den effekt som man kunne have håbet på efter de normale regler

kort fortalt kan søge om permanent opholdstilladelse efter otte års lovligt ophold i danmark hvis flygtningen for eksempel har udvist vilje til integration og ikke har begået

opnå permanent ophold allerede efter fem år hvis de opfylder de almindelige regler som alle andre skal leve op til hvis det her forslag blev vedtaget ville det være en betydelig stramning af reglerne for familiesammenføring hvis det var en almindelig betingelse at den herboende flygtning havde permanent opholdstilladelse

mener det er vigtigt at sondre mellem flygtninge der opholder sig i danmark midlertidigt og andre udlændinge der tager ophold i danmark med henblik på mere permanent ophold for flygtninge gælder det udgangspunkt det synes jeg altså at vi skal holde fast i

indtil forholdene i hjemlandet er på en sådan måde at de kan vende tilbage de søger ophold i et andet land og skal så beskyttes der indtil forholdene igen er tålelige og de som sagt kan vende tilbage

skal derfor som udgangspunkt meddeles midlertidig ophold uden mulighed for familiesammenføring hvis konflikten i hjemlandet trækker ud og den midlertidige opholdstilladelse i danmark forlænges er det muligt for flygtningen at søge om permanent opholdstilladelse allerede efter fem år opnås en permanent opholdstilladelse udløser det efter vores opfattelse en mulighed for familiesammenføring formålet med dette forslag er at begrænse tilstrømningen af personer til danmark samt

at alle parter forstår også dem der kommer hertil at opholdet i danmark er midlertidigt hvis familien hentes til danmark

får det hurtig karakter af noget som er mere permanent det siger al erfaring på området vi ønsker generelt at stramme familiesammenføringsreglerne men dette forslag forholder sig altså udelukkende til personer med

kan blive vedtaget i denne omgang men det skal ikke være nogen hemmelighed at vi fra dansk

det har vi brug for hvis vi vil fastholde danmark som et fællesskab der er baseret på at vi

vores grundlov skal vi overholde om ikke andet skal vi i hvert fald forandre grundloven hvis man ønsker det eller udtræde af konventionerne

er vigtigere end forpligtelserne over for det danske folk synes jeg man skal komme med andre bud på hvordan man så kan stramme op konkrete bud som man kan lægge frem i folketingssalen

ikke ønsker at støtte dansk folkepartis beslutningsforslag hvilket er fair nok så vil jeg opfordre til at man fremlægger nogle andre konkrete forslag til hvordan vi så rent faktisk

er at der er en folketingskandidat fra det konservative folkeparti der har sagt at flygtningestrømmen til danmark er på et fornuftigt niveau

et forslag om at sænke en række beløbsgrænser

til danmark bliver endnu større så man har faktisk leveret nogle forslag som

ønsker at værne om danmark som en sproglig og kulturel enhed

transport til danmark og frem til opholdskommunen jeg forstår det sådan at forslagsstilleren ønsker at ordningen afskaffes som jeg sagde

under det sidste punkt er det regeringens holdning at vi skal føre en udlændingepolitik herunder på familiesammenføringsområdet som er er balanceret og og ordentlig især over for flygtninge har vi et særligt ansvar fordi det jo så tydeligt er en gruppe der har behov for beskyttelse den ordning vi diskuterer

er begrænset til at omfatte transporten af familiesammenførte til netop flygtninge og ikke andre udlændinge det vil sige at ordningen alene vedrører en gruppe der har behov for beskyttelse og som på grund af flugten er blevet adskilt fra deres familier ordningen giver derimod ikke andre udlændinge end flygtninge ret til at få dækket transportudgifter ved familiesammenføring og derfor

man er meget meget nænsom i forhold til

at sørge for at de her mennesker kommer til danmark og jeg kan simpelt

fatteevne hvad er det urimelige i at man siger hvis i henter familien til danmark

set to ting der regulerer tilstrømningen

til danmark den ene del er de asylregler vi har og som vi for mit partis vedkommende støtter op om skal være inden for rammerne af de internationale konventioner vi har og den anden del

som regulerer tilstrømningen til danmark

for nogle ikke mindst økonomiske vilkår vi

i den kategori vi i høj grad er

på at gøre op med den praksis at det offentlige skal dække de rejseomkostninger der er forbundet med

familiesammenføring jeg synes sådan set at det er et fornuftigt forslag jeg har lidt svært ved at se det rimelige i at at det offentlige skal betale for at man kan flyve sin familie til danmark

forslaget her hvis det bliver implementeret har nogle særdeles begrænsede

på transport så venstre har en mere principiel indfaldsvinkel til det her og støtter forslaget fordi vi sådan set synes at den danske stat ikke

skal agere rejsebureau når det kommer

familiesammenføring til danmark ja så er det altså

kan man sige at opfylde en rettighed som personer har fået i medfør af den danske lovgivning har

tror ministeren allerede understregede eksisteret i over fem og tyve år det vil sige under en lang række forskellige og skiftende flertal og under en lang række forskellige og skiftende regeringer jeg tror at årsagen til at man har opretholdt det i så mange år i virkeligheden er helt snusfornuftig

har fået denne ret tilkendt af den danske stat der kan vi så diskutere om de skulle have den hvor mange der skulle have

ret af den danske stat og hvis man afskaffede

de mennesker ville forsøge at skaffe pengene på alle mulige andre tænkelige og utænkelige måder

i den situation ville forsøge at få inddrevet pengene alle mulige steder fra eller låne dem på det sorte marked eller hvad

en tilsvarende situation dermed tror jeg i virkeligheden også at det kommer til

være mere skadeligt end gavnligt

også med henvisning til det som allerede herre martin geertsen fremførte nemlig spørgsmålet om hvor stort provenuet er så på den baggrund

flygtninge har en særlig adgang til dansk folkepension og faktisk er bedre stillet end danskere der

skal vi også betale for hvis de ønsker at hente familien

nogle relativt stramme regler for at komme til landet og for at få familien til landet

en diskussion som vi netop havde før og hvor jeg jo var glad for at herre martin henriksen gav mig ret

at forestille sig fremskrivningen for indeværende år det er det ene det andet er

vi skal gøre hvad vi kan for at få det til fungere og det tror jeg

rimeligt og jeg synes ikke at herre ole hækkerup svarede på mit spørgsmål

ole hækkerup at mange mennesker opfatter det

kan se at der kommer flygtninge til danmark som springer over i boligkøen det gør de jo på en række områder og regeringen

det nemmere for kommunerne at sørge for at endnu flere kan springe over i boligkøen

hvordan tror herre ole hækkerup folk opfatter det som rimeligt eller urimeligt

ole hækkerup virkelig at folk synes

det så at indeværende år bliver ligesom forrige år nej det gør det ikke for hvad karakteriserede forrige år

at vi så en stor stigning i antallet i august september og oktober det var derfor regeringen kom med lovforslaget hvor man

en midlertidig opholdstilladelse på en år før der er mulighed for

vi har set at lige præcis den beslutning er rygtedes videre og signalerne som betyder meget på det her område

for eksempel også dansk flygtningehjælp været ude at sige

enig når herre martin henriksen siger at der kommer rekordmange til danmark jeg synes tværtimod man må sige at da man

vil jo være flygtninge som for de flestes vedkommende kommer til danmark uden ret mange penge hvis nogen overhovedet de skal i gang med et nyt liv her og vi mener faktisk at det vil være en rigtig dårlig start på livet i danmark

for en dels vedkommende vil være konsekvensen af dansk folkepartis beslutningsforslag radikale venstre kan derfor ikke støtte

har en særlig privilegeret adgang til at få dansk folkepension er det også helt i orden

øvre grænse for hvor

folk som vi i første omgang har sagt til okay nu tager vi imod jer og giver jer opholdstilladelse er der ikke en grænse et eller

at det da er helt urimeligt en ting er at man giver opholdstilladelse til deres familier

ser hvor mange anstrengelser dansk folkeparti gør sig for at finde på måder at genere de mennesker som flygter

da vi behandlede det foregående punkt på på dagsordenen nemlig forslaget om at stille krav om permanent ophold før flygtningen kan få familiesammenføring

at man kan sige om det forslag vi behandler nu nemlig at flygtninge selv skal betale familiens rejse til danmark når de har fået en tilladelse til familiesammenføring de fleste flygtninge kommer til danmark helt uden penge mange har sat sig i en meget dyb gæld til menneskesmuglere de færreste

spadserer lige ud på arbejdsmarkedet og får et velbetalt job hvis vi vedtog dansk folkepartis forslag

betyde at mange flygtninge skulle spare op i meget lang tid for at få råd til at være sammen med deres ægtefælle og børn og igen

være at flere kvinder og flere børn måtte vente længere på at komme i sikkerhed i danmark og

blive genforenet med den far som typisk er flygtet i forvejen i håb om at kunne få skabt sikkerhed for sig selv

det nuværende asylsystem for ligesom at være til fordel for de velhavende flygtninge som har råd til at betale for for menneskesmuglere

det er såmænd også rigtig nok at der er alle mulige uretfærdigheder i asylsystemet kan man sige jeg ved ikke hvordan man løser problemerne men de er der

velhavende men nogle af så desperate at de sætter sig i bundløs gæld for at betale enorme summer til menneskesmuglere blandt andet fordi politikerne har lukket alle legale veje til at søge asyl i europa

vil om noget være til skade for de flygtninge

har skullet spare sammen og sætte sig selv i gæld for at få råd til at

det samme vil gøre sig gældende hvis de så ønsker at få familien hertil jeg synes kun det er rimeligt at vi som en del af vores forpligtigelse til at beskytte flygtningene sikre en vellykket integration i det danske samfund sørger for at børnene

der bliver talt ufattelig meget om integration men nogen gange

hule ord fra dansk folkeparti jeg tvivler på at man egentlig er interesseret i integration når det kommer til stykket for jeg synes da det siger sig selv

ikke kan få børnene til danmark så skaber man

henriksen selv kan forestille sig hvor hæsligt det må være

kommet i sikkerhed og have håbet og troet og ønsket

råd til en billet og så videre

rigtig dårligt udgangspunkt for integration herre martin henriksen jeg tror at

er desperat angste for deres børn

en uddannelse end mennesker der ved

indrejse til danmark og børn under atten år af en herboende flygtning hvis den herboende flygtning ønsker rejsen betalt af det offentlige skal rejsen arrangeres af dansk flygtningehjælp gennem

hvis den herboende flygtning eller familien selv arrangerer rejsen refunderes udgiften billetterne ikke når flygtningens familie ankommer til danmark er dansk flygtningehjælp til stede i lufthavnen helt ude ved gaten og bistår ved pas og toldkontrol bagageudlevering og så videre såfremt familien skal videre til indenrigslufthavnen hjælpes de dertil og om bord på det rigtige fly

og vi ønsker generelt at stramme familiesammenføringsreglerne det

det forslag som vi behandlede før det her

uanset hvilke regler der gælder på familiesammenføringsområdet

er det altså urimeligt at det offentlige betaler for rejsen til danmark og på den baggrund

ønsker vi fra dansk folkepartis side at man inden udgangen af to tusind og femten ændrer i lovgivningen så

det offentlige ikke længere skal betale for transporten i forbindelse med familiesammenføring til herboende flygtninge det er mig ubegribeligt at nogle kan være imod noget så fornuftigt tak til venstre konservative og liberal alliance for opbakningen

hvis vælgerne vil det sådan så er det her noget af det

købeloven om oplysningspligt for sælger og krav til varens beskaffenhed samt en række beføjelser for køberen hvis varen ikke lever

de regler vi har på området har den fordel at de gælder for alle varegrupper og ikke kun for elektriske og elektroniske produkter

og måske også en lidt klarere retstilstand end hvis der indføres forskellige regler på forskellige

men vi synes ikke fra regeringens side

ej heller hvordan en indretning af et oplysningssystem som det foreslåede præcis skal skal

forslaget mangler måske at svare på nogle spørgsmål for eksempel hvilket tidspunkt i salgskæden oplysningerne skal gives om det er ved markedsføring af produkterne eller om det er ved indgåelse af købsaftalen

hvor præcis en angivelse af et produkts levetid

forslagsstillerne ønsker at pålægge producenterne at fremkomme

hvis man stiller krav som det er svært for producenterne og de erhvervsdrivende at leve op til

kan det meget let komme til at betyde dyrere varer jeg tror ikke det er det der

men jeg tror erfaringen tilsiger at

vil det ofte i realiteten udgøre en svækkelse af forbrugernes stilling så jeg er ikke i tvivl om hvad der er intentionen men vi kan ikke på det

at de er programmeret til at holde op med at virke

bestemt dato

er enig i at det er en problemstilling som det ville være relevant at gå ind og forsøge

måske måske kunne vi den her gang kigge ud over vores egen grænse og for

overveje om de regler man der har indført hvor man jo nok har

vi sikrer det her vi når det nok ikke på på den her side af et valg men jeg

det er en relevant diskussion om det så er præcis de metoder som enhedslisten foreslår

den forventede levetid skal fremgå på alle elektriske og elektroniske produkter enhedslisten henviser til en ny fransk lov som kræver at hvidevareproducenter og forhandlere skal oplyse deres kunder om hvor lang levetid der er på de enkelte produkter producenten skal oplyse den forventede levetid til forhandleren og forhandleren skal informere kunden på skrift og hvis et af disse trin ikke overholdes kan man få en bøde på op til ethundrede og tolvtusind kroner per gang producenterne er ligeledes forpligtet til at reparere eller erstatte fejlramte produkter gratis inden for to år efter køb enhedslisten ønsker at indføre denne

i danmark men går jo så også skridtet videre end i frankrig da man i beslutningsforslaget lægger op til at loven skal gælde for alle elektriske og elektroniske produkter og altså ikke kun dem på hvidevareområdet som det er tilfældet i frankrig venstre anerkender og er sådan set enig i enhedslistens hensigt med det her beslutningsforslag men vi finder også at det vil være mere hensigtsmæssigt at lade dette arbejde foregå på eu niveau industrien kan nemlig opleve

forringet konkurrenceevne hvis vi går dansk enegang og derudover vil vi sådan helt lavpraktisk formentlig stå med en masse importerede varer som ikke lever op til den danske

at det er problematisk og forargeligt hvis producenter spekulerer i at lave produkter der går i stykker inden for en bestemt periode derfor har vi

rimelig god beskyttelse af vores forbrugere både igennem forbrugeraftaleloven og købeloven er forbrugere i danmark sikret en lang række

er det sådan at en vare skal have en holdbarhed som køberen køberen efter salgsgenstandens

karakter og forholdene i øvrigt har en rimelig grund til på en eller anden måde at kunne vurdere derfor kan forbrugerne i dag forvente at de varer

få varen helt eller delvis refunderet når det så er sagt skal vi naturligvis altid være opmærksomme på at lovgivningen følger udviklingen i samfundet og det gælder bestemt også på forbrugerområdet hvor udviklingen i

elektroniske varer går lynende hurtigt

hvor det ofte kan være svært at orientere sig samtidig skal vi være påpasselige når vi pålægger producenter

vælger vi at sætte ind over for producenter der benytter sig af forældelse på den måde som enhedslisten beskriver det så vil vi unægtelig også ramme alle dem der producerer ganske ordentlige produkter derfor skal vi holde os for øje at mere udførlige krav om forbrugeroplysning også kan ramme rigtig mange det ikke behøver

balancegang når vi fra politisk side regulerer forholdet mellem producent og forbruger på den ene side skal vi sørge for at forbrugeren har ordentlige vilkår men vi skal

prioriterer vi forbrugernes vilkår og rettigheder højt og vi er derfor enige enige med enhedslisten i at planlagt forældelse ikke bør finde sted derfor arbejder vi blandt andet også på at få indført

en differentieret reklamationsret på særlig

som sagt at der i den nuværende lovgivning er regler der sikrer danske forbrugere mod planlagt forældelse

op og følge ganske nøje

som ministeren også sagde det sidder lidt med den der oplevelse af at hov så gik

så så der er nok noget i det her men men bare for at det på plads vi mangler noget data for helt at være sikker på hvordan det her udvikler sig og derfor

jeg er også med på at det her ikke kun handler om forbrugerbeskyttelse men også om en bæredygtighed

at man for eksempel i en europæisk sammenhæng kigger på

på den måde også kan tvinge producenter til i virkeligheden at at sikre noget mere bæredygtighed allerede i produktionsfasen

ting gentagne gange

det men i forhold til

også at det vil gøre tingene dyrere hvis vi siger ja til

sælgere og forretninger bliver pålagt at skulle komme med

skal kunne holde det er den ene ting den anden ting er

simpelt hen at man gør produkterne dyrere og vi mener også

simpelt hen er urealistisk der kan jo være en producent der producerer nogle ting

stået nok så meget i en forretning og sagt at der

eksisterer så der vil være nogle tilfælde hvor

jeg synes det er vigtigt at vi får arbejdet videre med det her for vi har set at der er nogle steder hvor

som forbruger at man skal bruge penge og så videre på det så hvis det foregår

jeg tror at herre per clausen selv nævnte

at man netop ikke tager sådan noget som tv

skriver enhedslisten selv at de ofte bliver udskiftet ikke fordi de ikke længere virker men fordi

man ønsker en ny funktionalitet eller simpelt hen bare et smartere fjernsyn

til sidst vil jeg bare sige at

støtte forslaget men jeg synes det er vigtigt at vi gør noget for at finde ud af om der er de her planlagte udløbsdatoer på elektroniske produkter jeg synes det er rigtig vigtigt

vil også godt sige at det undrer mig lidt at selve forslaget går meget på hårde hvidevarer nu ved jeg godt at hårde hvidevarer er et vidt

men så vidt jeg kan se ud af den tyske undersøgelse der er lavet

hvidevarer omkring tretten år

det kan godt være at jeg har misforstået det men sådan må det være og det synes jeg da egentlig er rimelig pænt og det

i produkter nu kan man sige

der er i hvert fald god grund til at sikre sig

reklamationsfrist og garantiperiode

ikke har produkter der forældes for tidligt og på den måde

mere end nødvendigt

det gør jo at vi vil kunne kigge på hvordan det foregår

erfaringerne bliver med det men fra radikal side er vi lidt bange for

kræve en ny mærkningsordning idet vi allerede har en del mærker og

kan holde tingene inden for de mærkningsordninger vi

det ikke bliver helt uoverskueligt

skal rette sig efter men det

også er interessant i den her sammenhæng er

ser at flere og flere

frem for at blive solgt som en vare med ejendomsret

en service hvor man kan købe

trækker udviklingen jo i den rigtige retning

hvis de producenter der er af hårde hvidevarer eller

andet elektronisk udstyr selv skal

bliver der nok en helt anden interesse i

holder længere og at man helt totalt kan styre hvornår

man ønsker at få ressourcerne tilbage i forhold til at blive opgraderet til en ny model

er i hvert fald meget relevant i forhold til at se på om vi på den måde kan være med til at fremme den cirkulære økonomi og fremme interessen for

er optimalt i forhold til forbruget af ressourcer og i forhold til at

kan bruges snarere end at vi får et ressourceforbrug som handler om rigtig meget

diskutere videre i udvalget om vi på nogen måde kan sende en eller anden form for signal om om hensigten

skal tage sig af og nu mener enhedslisten altså at vi skal pålægge producenter og forhandlere at oplyse om hvor lang levetid forskellige elektriske apparater har og om det er muligt at få reservedele tja

ytre sympati for et ønske om at løse problemet hvis ikke man mener at at de nugældende beskyttelsesregler drager omsorg for det men jeg tror nu

det kan være særdeles vanskeligt at afgøre hvor længe et produkt holder for undskyld sammenligningen man kan jo køre bil på mange måder nogle kører ligefrem

i de kredse mens andre kører med den bløde hat liggende

tror at den gamle opel kaptajn med den bløde hat holder længst og tager man en skjorte fra hm der koster under det halve af en normal skjorte så tror jeg de fleste nok er klar over at at pasformen måske ikke skal forventes at kunne holde de næste fem år hvad vil jeg så med det

et eller andet sted selv om man ville administrere sådanne levetidsregler for disse produkter så mener jeg virkelig ikke at vi skal belemre offentlige myndigheder og kontrolorganer

frankrig eller andre lande skulle synes at det her var en god idé vi er af de her grunde

har læst den at konklusionen faktisk viser at hvidevarer i gennemsnit holder tretten år hos forbrugerne det er to år længere end et gennemsnitlig gør i danmark forskellige ordførere både den socialdemokratiske og den radikale var inde på forskellige problematikker i forslaget

gentage dem alle sammen venstres ordfører var også inde på problematikken med at danmark går enegang i forhold til eu på dette område det

skifte produkter ud oftere end de ellers skulle gøre og dermed tvinges til at bruge flere penge

en belastning for forbrugernes økonomi er en belastning for natur og miljø fordi det giver en unødvendig stor anvendelse af ressourcer og det giver unødvendig forurening og besvær med at bortskaffe affald det er vel sådan den ene kategori af partier som anerkender at det er en udfordring og et problem så er der dem som ikke har opdaget at det problem eksisterer

tror jeg heller ikke at de

har været i ingeniøren de henvisninger der er til den tyske undersøgelse og de henvisninger der er til fransk lovgivning ville have overbevist mig om at der var en udfordring

jo bare sådan at man jævnligt for eksempel hvis man bruger en printer eller andre elektroniske apparater har en meget klar oplevelse af

ikke rigtig haft energi til at indbygge forældelsen hele vejen igennem

bare for at maskineriet holder op med at virke

bare sige at det efter min opfattelse er en helt oplagt udfordring vi står over for at producenterne har en interesse i

for at være sikker på det i de tilfælde hvor forbrugerens adfærd ikke har medført at

at misbruge sin vaskemaskine ved vild kørsel noget mindre end når vi snakker om en bil

helt fantasi til at forestille mig hvordan jeg ved at skifte

noget vældig større slid end så mange andre men det er nok min fantasi der er

giver god anledning til at se på om man kan

i forhold til det både ud fra en ressourcemæssigt tilgang til diskussionen men også ud fra en forbrugersynsvinkel

så konstatere at det det med at lade sig inspirere

jo mere internationalt orienterede partier er jo mere skeptiske er de over for

tage lovforslag og inspiration ind fra andre lande

kan man altid henvise til eu eller en verdensorganisation hvor tingene skal gennemføres først

ødelægge den relativt gode stemning her en fredag eftermiddag tæt

så jeg vil nøjes med at konstatere at der jo i hvert fald i folketinget er en bred opbakning til

gå ind i et seriøst stykke arbejde med at se på hvordan man i givet fald kan løse

være at en af de rigtige veje at gå i den her sammenhæng er at fokusere på cirkulær økonomi som jo også forudsætter at man stiller nogle krav til produkterne nemlig at de forskellige elementer i et produkt kan udskiftes og erstattes med andre og

plus at nogle af de elementer der indgår i produktet så

kommer man jo også til at stille nogle krav til produktet på trods af at det muligvis vil føre til at produktet i første omgang

med at man skifter tv apparater fladskærme ud fordi man har opdaget en ny funktionalitet man savner

det oftest været sådan at når jeg har fået et nyt tv eller en ny fladskærm

skulle bruge alle funktionaliteterne til men det er jo nok den udfordring

og hvordan man bruger det det må jeg jo forstå en vaskemaskine kan kun bruges på én måde

også andre produkter men men hvad siger

per clausen til det problem at det

i hvert fald huske at når jeg vasker mine løbesko så siger den nogle gange nogle mærkelige lyde og det er sikkert ikke særlig fornuftigt man kan også finde på andre ting at proppe ind i

vaskemaskine er det fuldstændig ligegyldigt hvordan

et produkt kan holde anerkender enhedslisten slet ikke at det er

et administrativt apparat vi sætter op og så tror

kan styre alt muligt uafhængigt af hvordan folk opfører sig

op med at fungere før de behøvede at holde op med at fungere hvis man synes det

forhold til miljøet og ressourceforbruget må man finde veje til at løse det

forsøgt at anvise én vej

kan jo gå ind og se på om det er den rigtige vej og så kan vi diskutere om der findes andre veje at gå men jeg anerkender at herre villum christensen har ret i at

forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den seksogtyvende maj to tusind og femten vil herre steen gade

og tredive sammenlignet med nitten halvfems ligesom der blev fastsat et bindende mål for vedvarende energi på syv og tyve procent

sidstnævnte mål er desværre ikke bindende

da energieffektivisering er et mindst lige så vigtigt indsatsområde som øget implementering af vedvarende energi en stærk og ambitiøs europæisk klima og energipolitik er helt central for at sikre en så omkostningseffektiv omstilling af det danske energisystem som muligt regeringen vil derfor arbejde for at eu sætter visionære rammer for energi og klimapolitikken senest har eu med energiunionen da også forstærkes sit fokus på at integrere medlemslandenes energisystemer til glæde for blandt andet den europæiske forsyningssikkerhed den øgede europæisering af energipolitikken skaber muligheder såvel som udfordringer den tættere integration af energisystemerne er med til at sikre en omkostningseffektiv omstilling

eksportere og importere strøm forbedres det øger værdien af den danskproducerede vindstrøm

for at importere strøm fra vores naboer bidrager til den danske forsyningssikkerhed

et system vi har haft i mange år i norden og som har tjent os godt

samme tankegang udbredes til resten af europa

udfordringer der er nye rammer for statsstøtte på energi og miljøområdet og europa kommissionen har fokus på hvorvidt det danske pso system er i strid med den gældende eu lovgivning de ændrede rammer vil få betydning for den måde vi indretter fremtidens støtte til blandt andet vedvarende energi

jeg er i øvrigt fuld af fortrøstning om at vi får løst udfordringerne og at vi får draget de mange fordele der ligger i en øget integration og europæisering af landenes energipolitik indfasning af mere vedvarende energi en stadig tættere integration af de forskellige sektorer i energisektoren og en elektrificering af energisystemet er de grundlæggende ingredienser i omstillingen frem mod

og halvtreds elsektoren vil være omstillingens omdrejningspunkt og en hensigtsmæssig og tidssvarende regulering af sektoren er afgørende for at omstillingen kan forløbe planmæssigt og hensigtsmæssigt netop derfor igangsatte regeringen i forlængelse

tolv et omfattende arbejde der havde til formål at klarlægge hvordan fremtidens regulering af elsystemet kan se ud og arbejdet blev forankret i elreguleringsudvalget udgangspunktet for udvalgets arbejde er at reguleringen skal understøtte samspillet mellem de forskellige dele af energisystemet altså sikre gode rammer for fortsat indfasning af vedvarende energi og bidrage til en omkostningseffektiv omstilling præget af en høj grad af forsyningssikkerhed elreguleringsudvalget offentliggjorde i december

rapport der giver en række forslag til hvordan reguleringen af fremtidens elsystem bør være anbefalingerne vil i den kommende tid danne udgangspunkt for en politisk proces hvor vi vil følge op på det store og grundige arbejde der har dannet grundlag for rapporten der er fortsat røster i debatten

erhvervslivets energipriser og konkurrenceevne også til dem er der imidlertid godt nyt ser man nøjere på udviklingen i elpriserne til erhvervslivet ser at de danske elpriser til erhvervslivet i de seneste statistikker er lavere end eu gennemsnittet det skyldes ikke mindst at afgifterne på erhvervslivets procesenergiforbrug

første januar to tusind og fjorten

der været udtrykt bekymring for hvilken effekt det danske mål om at

og fem og tredive vil have for omkostningerne i de dele af industrien der benytter gas regeringen er opmærksom på at den grønne omstilling kan have betydning for visse erhvervs energiomkostninger

grundlæggende en prioritet at omstillingen sker omkostningseffektivt og under hensyn til industriens konkurrenceevne det kom også til udtryk i forbindelse med vækstaftalen fra sommeren fjorten

vi tilbagerullede forsyningssikkerhedsafgiften og gas psoen vi lempede virksomhedernes pso omkostninger vi vedtog initiativer der skulle effektivisere forsyningssektoren at realisere effektiviseringerne af forsyningssektorerne kræver ny regulering

regulering samtidig have til formål at stimulere efterspørgslen efter effektive komponenter og systemløsninger til gavn for udviklingen inden for dansk energiteknologi

vise sig nødvendigt at fremlægge yderligere tiltag i fremtiden for at sikre en konkurrencedygtig og stærk dansk industri er det selvfølgelig noget som regeringen vil tage initiativ til i øvrigt har virksomhederne jo også

til proces puljen fra energiaftalen hvis de ønsker

udvikle sig på kort og mellemlang sigt

skal bygge den nye havvindmøllepark horns rev tre

det er markant billigere end sidst vi opførte havvindmøller i danmark og det er lige nu den laveste pris for havvind i europa det bekræfter mig blot i at danmark er et foregangsland når det kommer til at presse den teknologiske udvikling inden for vindmøllebranchen

i nær fremtid kan konkurrere på kommercielle vilkår og omstillingen af vores energisystem er ikke kun til glæde

forsyningssikkerhed og miljø og klima den bidrager også til at skabe et hjemmemarked for innovative løsninger på energi og klimaproblemstillinger de danske virksomheder der står klar til at levere de produkter der kan løse udfordringerne forbundet med omstillingen står stærkt i takt med at omstillingen i landene omkring os tager fart og det er til glæde for dansk vækst og beskæftigelse en række rapporter har i det forgangne år netop understreget at energisektoren i danmark står for et betydeligt bidrag til dansk økonomi hvad enten der er tale om eksporten af energiråvarer eller dansk energiteknologi og service

energi og dansk energi understreget at eksport af energiteknologi er noget af det

særdeles dygtige til her i danmark i to tusind og fjorten eksporterede danmark energiteknologi for fire og halvfjerds

sammenligning med to tusind og tretten

svarer til at eksporten af energiteknologi udgjorde tolv procent af den samlede vareeksport det er flotte tal

i høj grad den grønne energiteknologi der driver eksportvæksten i to tusind og fjorten eksporterede danmark grøn energiteknologi for tre og fyrre

svarende til otte og halvtreds en halv procent af den samlede

det er om jeg så må sige kinesiske vækstrater den energipolitiske redegørelse indikerer at vi fremadrettet må forvente at produktionen af olie og gas ikke vil kunne levere det samme betydelige bidrag til dansk økonomi

været tilfældet i de senere år det er oplagt at eksporten af energiteknologi kan være med til at kompensere for den lavere økonomiske aktivitet i olie og gassektoren i takt med at stadig flere lande i og uden for eu omstiller deres

der være særdeles gode muligheder for at afsætte danske energiteknologiske produkter og løsninger så regeringen arbejder benhårdt for at forløse dette potentiale

som det fremgår af redegørelsen samarbejder vi netop derfor med en række lande hvor vi især fokuserer på vækstøkonomier og hvor vi forsøger at sikre at deres fremtidige økonomiske vækst er drevet af grøn energi det gør vi ved at dele ud af danske erfaringer og dansk viden om hvordan vedvarende energi indfases i energisystemet det er til glæde for miljø og klima men også for de danske virksomheder der står klar til

og energiteknologiske løsninger om end danmark fylder forsvindende lidt i den samlede globale udledning udledning af drivhusgasser

det via et stærkt engagement i lande som sydafrika og kina at vi kan yde et betydeligt bidrag til at sikre at den globale udledning af drivhusgasser nedbringes samarbejdslandene nyder altså godt af danske erfaringer og dansk ekspertise til glæde for deres forsyningssikkerhed og den globale kamp mod klimaforandringer samtidig med at danske virksomheder

så lang tid vi går foran og viser vores samarbejdspartnere at omstilling er mulig og til at betale derfor må vi ikke blive mindre ambitiøse når vi i de kommende år skal tilrettelægge den fremtidige energipolitik i årene

til trods for den seneste tids drillerier omkring regeringens

og halvtreds mål om fossilfrihed er det stadig mit indtryk at arbejdet for en ambitiøs omstilling af det danske energisystem nyder bred opbakning på tværs af størstedelen af folketingets partier om end der er nuanceforskelle i

til hastighed og omfang af omstillingen det skaber grundlag for en sund og saglig meningsudveksling som jeg sætter stor pris på

jeg som så ofte før gerne understrege at netop opbakning og stor enighed blandt folketingets partier er altafgørende hvis vi skal sikre en omkostningseffektiv omstilling der nyder opbakning i såvel befolkningen som industrien de beslutninger vi tager i dag vil få vidtrækkende konsekvenser for den måde vores energisystem ser ud på

og halvtreds regeringen vil ufortrødent arbejde for at danmark også i fremtiden har en ambitiøs energipolitik med bred politisk opbakning

ser frem til en fortsat konstruktiv dialog om hvordan vi bedst muligt når

holde sammen og det er lykkedes

hvad jeg synes er vigtigt at understrege når jeg siger det

og jeg tror faktisk at

for fremtiden det er sådan set det der gør at der bliver så meget ro om det at der er nogle der

også benytte lejligheden til at kritisere nogle af mine kollegaer men det vil jeg ikke for jeg synes at det interessante

at vi holdt sammen nogle gange

nedsat nogle afgifter det har givet et problem

sf sammen med enhedslisten måttet gå hen til regeringen

så været vores rolle det havde jo været rarere at vi havde haft den kompensation som en del af aftalen men jeg indrømmer at energiaftalen

rolle vi har spillet også i

på sporet vi

til vedtagelse der ligger de sidste tal viser også at biogasudbygningen er blevet meget mere markant så vi er sådan set på vej til vedvarende energi udbygninger og energibesparelserne ser også

at køre så kommer

en diskussion om eu som jeg bare vil nævne her jeg er jo enig med ministeren i at det er en vigtig del af vores energipolitik også i fremtiden

teknologierne derfor er vores svar til eus energiunion

kombinerer vedvarende energi i stedet for at satse på a kraft og og dyr

få vores vindmøllestrøm integreret i andre systemer først og fremmest vores fjernvarmesystem

mere grøn og vi skal have en afgifts og tilskudsanalyse som jo er

at vi får lagt vores afgifts og tilskudssystemer om så vi fremmer de politiske mål vi har jeg er især optaget af det her med fjernvarme for hvis vi ikke får det lavet rimelig hurtigt risikerer vi at

biomasse det tror jeg er et fejlspor bortset fra nogle steder hvor det er fornuftigt

vindenergi til sidst vil jeg sige at

i paris om klima

min opfordring til regeringen sæt nu næsen direkte i det det spor der hedder hundrede procent vedvarende energi i to tusind og halvtreds

vi er tæt på et paradigmeskifte i hele vores energiforsyning og dermed er vi længere fremme

atten skal vi jo have lavet en ny aftale

vigtigste opgaver bliver faktisk at forberede en efter vores opfattelse gerne endnu mere ambitiøs plan

på vegne af venstre socialdemokratiet radikale venstre

til vedtagelse folketinget fastholder målet om en ambitiøs grøn omstilling og en fremsynet energipolitik folketinget konstaterer at danske virksomheder har stigende indtægter fra grøn energiteknologi eksport og at den grønne omstilling bidrager positivt til klima miljø og grønne arbejdspladser folketinget konstaterer at den grønne omstilling af energisystemet kræver et fleksibelt og sammenhængende energisystem

opfordrer til en langsigtet løsning for drivmidler baseret på ve

og markeder giver bedre mulighed for kapacitetsudnyttelse i danmark

sikrer forsyningssikkerheden folketinget opfordrer til at udviklingen på eu og regionalt niveau påvirkes så den bidrager til en omkostningseffektiv dansk energipolitik folketinget konstaterer at den nuværende afgifts og tilskudsstruktur herunder usikkerheden om pso afgiften efter to tusind og seksten er uhensigtsmæssig derfor opfordrer folketinget regeringen til snarest muligt at færdiggøre

den omfattende afgifts og tilskudsanalyse som aftalt i energiforliget fra to tusind og tolv og fortsætte forhandlingerne med eu

en af de ting som man burde have undersøgt og burde have taget højde for dengang den tidligere regering gav tilladelsen

stoffer op der har vi fået et svar fra miljøministeren

det ved man sådan set kun en ting om

radioaktivt affald i den her forbindelse selv om det er lavradioaktivt så skal det sendes til risø det er jo en slags eksempel på at lovgivningen ikke er på plads og det er

en af de ting vi vil kigge på vi har stillet fem og tredive spørgsmål her i forgårs til miljøministeren og klima og energiministeren

pille nogle ting ud og det gjorde herre steen gade også

steen gade ikke nævnte noget om men som er meget meget tydeligt

står på to sider ved siden af hinanden nemlig på side fire

den samlede værdi af vind i to tusind og fjorten var to

illustration af pso afgiften og den er lavet for at man kan se hvor meget erhvervslivet

milliard kr jeg gentager syv

en samlet værdi af vind på to

og vi har pso afgifter på syv

periode end ti år men de står i fem og tyve år så hvis

for nogle af dem der er nedslidte og det er det der er pointen så ville herre villum christensen jo også have en investeringspulje som han var nødt til

i i redegørelsen medført en bedre forsyningssikkerhed eller en dårligere forsyningssikkerhed

formentlig aldrig har haft sværere ved at sikre at der også er strøm i kontakterne når vi

vi har haft negative elpriser i nul procent procent af tiden nul procent procent af tiden

vi det land i europa der har størst forsyningssikkerhed

fordi vi har et fantastisk godt energinet og et godt samarbejde med vores nabolande så det kan faktisk lade sig gøre at have en meget sikker energiforsyning og vi har altså mere sikker energiforsyning end andre lande

eu har en målsætning om syv og tyve procent vedvarende energi i to tusind og tyve danmark når allerede

to tusind og tyve hvor langt skal vi gå foran

peger jo også på nogle af de udfordringer ikke mindst økonomiske udfordringer der er forbundet med at vi har en dansk klima og energipolitik som allerede for nuværende er langt foran

til at det er ved at blive konkurrencedygtigt på markedet jeg

vil blive konkurrencedygtigt på markedet så

når vi så vidt jeg kan se og

tidspunkt inden for de næste fem syv år

ikke hundrede procent men man kan jo se hvor hurtigt det går

den våde biomasse fra affaldssektoren derfor vil der altid være andre hensyn

til en cirkulær økonomi

sker på energiområdet

rigtig mange ting som vi kan være meget meget stolte over i danmark at vi er et udstillingsvindue på energiområdet og at det på mange områder går ganske godt redegørelsen viser jo også resultatet af de brede energiaftaler der har været i folketinget jeg tror at hvis vi sådan tæller

er det måske over de seneste tyve tredive år at der har været og

bred enighed om energipolitikken

fornuftigt

udfordring det er fornuftigt i forhold til at sikre at der er brede skuldre til at bære energipolitikken at de mange aktører både selskaber og private der skal investere kender

mange år ud i fremtiden og der er jo både fra statslig side og privat side tale om ganske omfattende investeringer når vi ser frem mod to tusind og tyve

og offentlige selskaber vil investere

at der er gode sikre rammer omkring det vi glæder os også over udbuddet af horns rev

vi kom ned på syv og halvfjerds øre per kilowatt time

to og tredive procent billigere end i udbuddet og gennemførelsen af anholthavvindmølleparken det er alt sammen godt nok men der er jo også udfordringer i klima og energipolitikken der er ikke mindst en økonomisk udfordring når vi ser på udviklingen i omkostningerne der er forbundet med at føre

er det en ganske dyr affære psoen er oppe på cirka syv milliard

er det en ganske betydelig omkostning

indgå en vækstaftale som reducerer de samlede omkostninger

frem mod to tusind og tyve

for venstre er det helt afgørende at vi fremadrettet sikrer at vi gennemfører den grønne omstilling så billigt som muligt at vi satser på så billige løsninger som overhovedet muligt og at vi i vid udstrækning bruger markedet til at fremme de billigste teknologier der kan selvfølgelig være teknologier der i en periode sfs ordfører var inde på det lige før

en højere støtte men målet er at det skal være markedet der i større udstrækning driver den grønne

også nødt til at se på hvordan vi i det hele taget kan billiggøre den danske klima og energipolitik så er der psoen hvad gør vi med den minister hvad skal der ske fremadrettet vi har fået en udfordring

kommissionen har underkendt den måde hvorpå vi i danmark opkræver

regeringen bærer et meget meget stort ansvar for at få fundet en løsning så vi kan

hele den grønne omstilling der er jo med den uro der er skabt som følge af europa kommissionens udspil skabt en usikkerhed

derfor er vores opfordring til regeringen at det er helt afgørende at der meget meget snart bliver fundet en løsning så er der skatter og afgifter analysen den venter vi fortsat på minister den er blevet lovet i flere omgange

flere omgange og jeg må sige at på det område har vi jo brug for at få en politisk debat om hvordan vi fremadrettet får skruet skatter og afgifter på energiområdet sammen så de understøtter energi og klimapolitikken mange afgifter

statskassen og mange af dem modvirker jo også den grønne

også her er vi jo udfordret jo mere vedvarende energi jo mere ikke mindst vind der er i vores energiforsyning jo mere er vi udfordret i forhold til forsyningssikkerhed hvad skal der ske med kabeludbygningen hvad skal der ske i

centrale og decentrale kraft varme værker hvor meget backup skal der være i den danske energiforsyning så vi også er sikre på at der hele tiden er strøm i stikkontakterne og at virksomhederne kan regne med at der er el til rådighed

der endelig hele spørgsmålet om eksporten af energiudstyr det fremgår

vi er oppe på den anden side af halvfjerds milliard kroner mere end halvtredstusind er beskæftiget i danmark med at fremstille energiudstyr det er ganske flot

og det er helt afgørende for venstre at vi fastholder den position at vi er et foregangsland at der er

demonstrere vedvarende energi i danmark og at vi kan få det til at hænge fornuftigt

jo også afgørende at vi i forhold til forskning udvikling og demonstration fortsat er i førersædet under den tidligere regering nåede vi op på at bruge

en milliard kroner på statslig medfinansiering

det beløb har ligget nogenlunde

men for venstre er det helt afgørende at vi også fortsat på det her område har et højt ambitionsniveau for os er det den bedste måde at understøtte erhvervene og teknologiudviklingen på

at sikre et højt niveau med hensyn til forskning og udvikling så der er udfordringer nok

fundet de eneste rigtige løsninger frem mod to tusind og tyve og også perioden efter men også er parate til at se på nye

været omdiskuteret rigtig ret meget i det seneste år år nu er det jo en redegørelse vi snakker om det er jo en status vi gør

at høre ordføreren som jo har en stort aktie i den her energiaftale

han er tilfreds med at man dengang i to tusind og tolv det ikke mange år siden man lavede aftalen forudsatte

syv milliard

stolt af den måde som hele plansystemet der ligger til grund for den her energiaftale

rullet ud på og den måde det så også er gået på det er jo en status vi gør altså to hundrede million

forliget nu er vi oppe

borgere det for givet at der er strøm til køleskabet

være energi er en essentiel del af vores infrastruktur og bag den usynlige elektricitet der kommer ud af stikkontakten er der en verden som kræver konstant planlægning udvikling og investeringer vi har i danmark en lang tradition for at tænke energisektoren som en helhed igennem fyrre år har vi investeret

forsyningssikkerhed og i at være selvforsynende med energi og nu i at omstille vores energikilder til grøn og vedvarende energi

som kræver at vi fortsætter med at sætte langsigtede og ambitiøse mål

ske på en måde så erhvervslivet har gode betingelser når de skal konkurrere med udlandet socialdemokraterne står hundrede procent bag målet om at vores energi skal komme fra vedvarende energikilder

absolut et ambitiøst mål men vi er allerede godt på vej en stadig større del af vores energi er produceret

og fjorten fra vindmøller den udvikling vil helt sikkert fortsætte ikke mindst nu hvor alle brikkerne omkring horns rev tre

er naturligvis at vi skal have vores strøm og varme fra kilder der er fri for

at vi kun får strøm når vinden blæser eller solen skinner der er to oplagte muligheder at imødekomme den udfordring på den ene er at vi også investerer i

der kan fungere som backup i finansloven

tusind og femten er der derfor blandt andet afsat penge til udbredelse af varmepumper i fjernvarmesystemet ligesom vi har lavet tiltag der fremmer udvindingen af geotermi

at vi fremmer en international handel med strøm så vi altid har mulighed for at købe os

når vinden ikke lige blæser herhjemme men solen til gengæld

ske under nøje planlægning og netop derfor nedsatte regeringen elreguleringsudvalget som en del af energiaftalen

de kom i december sidste år med deres anbefalinger til hvordan fremtidens elsektor kan reguleres optimalt det er alt sammen eksempler på hvordan vi sørger for at vi også i fremtiden kan være sikre på at der kommer strøm ud af stikkontakten når vi tænder for

at bære vores del af ansvaret for at skære ned på

så vi kan efterlade en klode til vores børn og børnebørn

men den grønne energi vi producerer er også en del af et eksporteventyr og en branche der skaber arbejdspladser her i landet danmark er eksperter i at producere energiteknologiske løsninger som for eksempel vindmøller og varmepumper

for hvor vedvarende energi og energieffektiviseringer har været på den danske dagsorden i flere årtier

energiteknologi fra to tusind og tretten til og fjorten steg eksporten

samtidig med at den generelle eksport nærmest ikke

medmindre den forsvinder til udlandet

ikke fortsætter med investeringer i cleantechindustrien sådan et guldæg som vi har her er ikke opstået af ingenting det er opstået fordi vi har arbejdet benhårdt på at være de bedste til det vi gør vi har investeret i grøn energi men vi har også investeret i

kloge hoveder og i dygtige produktionsmedarbejdere

som førende inden for energiteknologi danmarks statistik vurderer at der er

arbejdspladser inden for grønne varer og tjenester

kan have særlige udfordringer på grund af den grønne omstilling og som derfor kan have svært ved at opretholde konkurrenceevnen vi lægger vægt på at der også skal være en balance imellem vores grønne ambitioner og erhvervslivets betingelser

vi mener at både klimaet energisikkerhed eksport og arbejdspladser alle er en del af en politisk sammenhæng men vi støtter ikke kun udviklingen i grønne energiløsninger og

teknologier for egen vindings skyld vi gør det også fordi vi mener det kan medvirke til at gøre verden til et bedre sted at være derfor arbejder vi i eu for en energiunion som skal skabe et velfungerende indre marked for energi

sætte skub i den europæiske omstilling til grøn energi som jeg allerede nævnte i forbindelse med backup af vedvarende energi men også hjælpe hele europa

at blive mere uafhængig af import af energi fra de omkringliggende lande ikke mindst ukrainekrisen har vist os behovet for

for en verden uden fossile brændsler vi deltager også i mindre initiativer der har mere konkrete målsætninger på dagsordenen danmark er for eksempel med i den såkaldte vennegruppe her arbejder vi sammen med en række andre lande som schweiz norge etiopien og costa rica om at sænke støtten til fossile brændstoffer

gives der omkring fem gange så meget i støtte til fossile brændsler som der gives til vedvarende energi det forvrider priserne på energi og bremser udbredelsen af grøn energi og energieffektiviserende teknologier

så vi ikke længere ser kunstigt lave priser på fossile

del af vores forsøg på at sikre en grønnere og bedre fremtid for vores børn vores samfund og for vores klode

at energipolitik ikke er så let at afgrænse det dækker over et bredt politisk spektrum såsom klimapolitik arbejdsmarkedspolitik erhvervspolitik sikkerhedspolitik og udenrigspolitik tidshorisonterne strækker sig fra relativt kortsigtede energiaftaler frem til

mere end fyrre år frem i tiden geografisk spænder energipolitikken fra lokale initiativer til fns topmøde hvor hele verden samles for at finde en løsning på klimaudfordringerne vi socialdemokrater mener at danmark skal gå forrest som et eksempel på hvordan man opstiller et højt udviklet samfund til ren og grøn energi og samtidig tjener penge på det vi mener at energipolitikken er et vigtigt middel til at sikre produktionsarbejdspladser her i landet og vi mener at de succeser vi har i bagagen skal danne grundlag for fremtidens succeser hvor vi fortsat planlægger vores energiproduktion nøje

at vi skaber gunstige investerings og arbejdsvilkår

ellers tillader det så det er jo ikke noget vi

og jeg vil opfordre spørgeren til at spørge vores energiordfører ved en

skal tages

det handler først og fremmest om at vi ønsker at få indflydelse på en politisk aftale som omfatter enorme milliardbeløb og som har indflydelse på alle danskernes økonomi og vores virksomheders konkurrenceevne derfor var det vigtigt for os deltage i aftalen men det var ikke bare for

indflydelse på selve aftaleteksten det var så sandelig også for at få indflydelse på den lange række af udmøntninger der sker

aftalens i alt otte år lange løbetid og ikke mindst fordi aftalen trækker i retning af at danmark også i fremtiden vil være uafhængigt af energi fra udlandet

meget væsentlig prioritet for dansk folkeparti det er nemlig et element vi lægger vægt på for vi ønsker ikke at stå i et afhængighedsforhold til fremmede magter og hvis man spoler tiden omkring fyrre år tilbage kan man huske hvordan det gik da vi var afhængige af import af olie fra meget fremmede kan man sige magter i relation til afhængighed af import af energi er muligheden for at udvinde skifergas en vigtig mulighed og det er da også et emne der er blevet diskuteret en hel del i de sidste uger og måneder i dansk folkeparti ser vi store perspektiver i at udvinde skifergassen for den vil kunne holde danmark velforsynet med gas i flere årtier og samtidig bidrage med enorme beløb

jeg vil samtidig understrege at vi selvfølgelig vil holde skarpt øje med

alle hensyn til til miljøet

når man skal udvinde skifergassen

et andet vigtigt element i energiaftalen som vi lagde vægt på er at energibesparelser indgår som en meget vigtig del for os er det en vigtig del af energipolitikken og det er også den nemmeste måde at nedbringe

også en vigtig måde at undgå import af energi på

i det hele taget et rigtig godt parameter for det giver alt andet lige et mere økonomisk effektivt samfund når vi har et energieffektivt samfund danmarks konkurrenceevne bliver styrket når overflødigt forbrug af energi bliver minimeret for dansk folkeparti er det vigtigt at vores erhvervsliv ikke belastes yderligere af den førte energipolitik og dermed taber konkurrenceevne over for udlandet det vil nemlig koste arbejdspladser derfor ser vi også fortsat med bekymring på udsigten til kraftigt stigende pso afgift i de kommende år eller hvis pso ordningen må omlægges i hvert fald en stigende opkrævning af penge til finansiering af vedvarende energi vores opfordring til regeringen er derfor at tage højde for de problemer som pso afgiften eller dens afløser kommer til at udgøre for dansk erhvervsliv med de ord skal jeg sige at vi takker for redegørelsen

vi ser frem til den fortsatte debat her i dag jeg havde da været glad hvis vi kunne have haft en debat hvor nogle flere af de daglige energiordførere kunne have været til stede regeringspartierne har

sende afløsere det er også godt de møder op respekt for det men en mere kvalificeret debat havde vi nok haft med med de rette ordførere til slut vil jeg bede ministeren om at gå på talerstolen til sidst i debatten så vi også kan

vil bare spørge om man i

om hvordan man vil løse det problem der bliver

ved at dansk folkeparti ligesom os har været meget involveret i debatten om

er jo ikke så nemt at komme af

vil

bindinger i forhold til hvad man kan foreslå og gøre samtidig med at man har fået en vis indflydelse på det der så bliver ført ud i livet jo ikke er ensbetydende med at man er enig i alting jeg tror måske det ville være rigtig godt hvis vi også brugte nogle af de her diskussioner

vi ikke er enige om selv om vi midlertidigt har lavet en fredsslutning i den praktiske politik og da vi jo nu nærmer os den tid hvor vi skal til at diskutere hvad

fornuftigt nok også at have den vinkel med det bør jo også være sådan at de mennesker der skal tage stilling til hvem de vil stemme på ved det kommende valg ikke bare opfatter at der er en grå masse af partier som mener én ting

nogle lidt fribytteragtige typer fra liberal alliance der mener noget helt andet og så er dansk folkeparti

skred så jeg tror vi skal prøve

diskutere nogle af de ting som vi måske også er en lille smule uenige om

at sige at en af de væsentlige forskelle som jeg oplever det

om man har den tilgang til energipolitikken og den grønne omstilling

bliver rigere af end hvis man lod være eller om man har den tilgang til det at det faktisk er noget

går ind for fordi vi har en forpligtelse til at aflevere nogle betingelser til de fremtidige generationer i forhold til klimaforandringer global opvarmning

den jordkloden som vi

kun har til låns det er den ene afgørende præmis altså gør det her fordi det er vigtigt af hensyn til fremtidige generationer

til natur og miljø og klima

gør det fordi vi vurderer at det er det vi kan tjene flest penge på de rigtig snedige siger

der jo ingen problemer ingen udfordringer men når der er modsætninger når der er forskelle i om man gør det

grundlæggende præmis tror jeg

at sikre at vores udvikling ikke blokerer for at fattige lande kan gennemføre en social og økonomisk udvikling der gør at de kan få nogle levevilkår og nogle livsmuligheder som svarer nogenlunde til dem vi har og at det også lægger nogle begrænsninger på vores forbrug af jordens ressourcer på vores forurening

også her kan man selvfølgelig sige at der jo

nede i middelhavet

det være rigtig fornuftigt at skabe gode betingelser for at mennesker kan leve og udfolde sig der hvor de oprindelig kommer fra og bor

rationale i at handle rigtigt ud fra nogle moralske overvejelser og nogle værdimæssige overvejelser

hvor man er henne den dag

satse på en grøn omstilling end at satse på at fortsætte med at bruge fossile brændstoffer

ikke sikkert at det bliver dyrere der er meget der peger på at det

perspektiv måske bliver billigere men jeg tror alligevel diskussionen er værd at tage

også der diskussionen om skifergas

nogle mener ikke der er nogen modsætning mellem

udvinder fossile brændstoffer som så skal brændes af andre steder i verden for

uafhængige af fossile brændsler altså at der ikke er nogen modsætning mellem at satse på

så meget som muligt samtidig med man har en grøn dagsorden

vi kan også godt igangsætte har man indtryk af en udvinding af skifergas uden at have taget stilling til hvor vi skal gøre af det

sf vil skærpe lovgivningen sådan at vi bliver nødt til at tage hensyn til

gennemføre en udvinding af skifergas som vil betyde en massiv forurening i lokalområdet i form af støj og

nogen tvivl om at enhedslisten fra dag nummer et har sagt nej til

skifergas vi har også gjort det igennem årene og vi er glade for at den modstand vi har har bredt sig i aalborg har den oven i

modstander af skifergas i hvert fald i aalborg hvis det så kunne brede sig sådan at dansk folkeparti blev modstander af skifergas i hvert fald i danmark

jo ikke være så dårligt endda

til nogle af de elementer som indgår i i det forslag til vedtagelse som enhedslisten støtter og som er klogt formuleret så det giver mulighed

der er jo ikke nogen tvivl for os om

det blandt andet om at sikre at vi bliver i stand til at nyttiggøre vindenergi i fjernvarmesektoren gennem varmepumper og det er jo rigtigt som vores venner i regeringspartierne og regeringen hele tiden gentager at der er lavet nogle rigtig gode aftaler med enhedslisten der skaber bedre vilkår for det

nok kommet to tre år efter at vi foreslog de skulle komme første gang

men det ændrer jo ingenting ved at vi stadig væk har et takstsystem og et afgiftssystem som for nu

godt være at det godt kan betale sig med varmepumper som ministeren bliver ved med at sige at han ikke

det ikke kan men det er da alligevel underligt at man har afgift på det man synes er en god idé og ingen afgift på det man synes er en mindre god idé her foruddiskonterer jeg

afsæt i at ministeren mener det alvorligt når han siger at han synes at med vind og

det i fjernvarmesektoren er en bedre idé end at satse meget massivt på biomasse det ville også være

det synspunkt hvis ministeren ellers tror på de redegørelser og rapporter hans eget ministerium

egen styrelse producerer det er jo præcis derfor jeg var så glad for og det skal

konservative havde krævet at det spørgsmål der handler om afgifter og

det her vedtagelse jeg er fuldstændig enig i at det er rigtig rigtig vigtigt

på at få det indrettet sådan at det understøtter det som vi gerne vil i stedet for

modsatte vej

underligt at man må rejse rundt rundt sidde ovre i det mørke nordjylland hvor jeg kommer fra

til gode venstrepolitikere som gerne vil indføre flere solceller på skolerne og siger kan du ikke få ændret den der lovgivning så det ikke er helt umuligt og helt tosset

på hjul og stejle og det undgår jeg så men her vil jeg

og ubegribeligt at den kombination af vind og sol som der ikke er ret meget tvivl om er det bedste bud på

løse nogle udfordringer omkring skatter og afgifter det synes jeg er rigtig kedeligt og rigtig

skal bruge tid og energi på at få ændret pso systemet fordi eu kræver at det skal laves om når man så oven i købet kan se på det der kommer fra eu

beholde det bare man kalder det noget andet man kan indføre en afgift som svarer nøjagtig til psoen så kalder man det en afgift og så bruger

muligheder for at nogle af de penge der skal bruges på at investere i vedvarende energi i danmark også kommer til udlandet

som så meget andet der kommer fra eu men

nok til liberal alliances ærgrelse

er meget optaget af bæredygtigheden og klimadiskussionen det lister sig jo hele tiden ind at det er af hensyn til

meget konkret mener ordføreren at det at vi importerer træpiller fra den anden side af jordkloden

ind i vores varmeværker

at man uanset om man vælger at investere i kul

været nødt til at have psoen for at skaffe midler til det og derfor er det meget mere kompliceret

regne ud hvad det koster eller ikke koster

de rigtige regnestykker bliver jo nødt til at være langsigtede

først lave om nogle år og så kan vi jo se hvem af os

sig selv vi havde de her målsætninger det skulle koste så og så meget og vi skulle levere de og de ydelser på de og de tidspunkter

hvordan er det gået med finansieringen

forsyningssikkerhedsafgiften psoen som vi har snakket rigtig meget om hvordan er det gået med prisudviklingen

hvordan er det gået med solcellerne hvor mange har vi fået op

det kostet i forhold til det vi troede i marts

og sådan kunne man jo blive ved altså mit synspunkt er at jeg troede at når man lavede en status så lavede man

gøre sig nogle overvejelser om om man var inden for skiven eller uden for skiven det kender man i hvert fald

lad det være men det kan så være et råd til dem som skal formulere de her redegørelser

der er rigtig meget om at vi samarbejder med ukraine og jeg ved ikke hvad men altså de målsætninger man satte meget præcist op har vi svært ved at se

lykkedes med eller ej

man kan slå fast så det bliver jo sådan lidt

at vi en gang om året får kigget på hvordan det her meget store projekt skrider frem og også får kigget på hvad det er for nogle

af mange forskellige årsager vil vi gerne

mere el ind i vores energisystem

sagt nogle gange men afgifterne forhindrer

dette forhold det var enhedslisten også inde på normalt beskatter man jo noget man vil have mindre af og ikke noget man vil have mere af det er jo et oplagt dilemma og hvad stiller man op med det

at de nødvendige varmepumper til at afbalancere vindenergien i varmesystemet får det rigtig svært her speedes jo op med milliardinvesteringer

vi har valgt at definere som bæredygtigt og dermed

afgiftsfritagelse det er jo afgifter og tilskud der styrer hele det her system hertil kommer at vores lukrative tilskudssystem

vind betyder at vi får sat så mange vindmøller

i stand til at bruge energien når det blæser det er rigtig dårligt købmandskab som jeg var inde på før altså værdien er på godt to milliard

betaler for at komme af med energien men ikke desto mindre

og som vi bagefter må sælge til under markedsprisen i tyve procent af tilfældene og ministerens svar på det er så

er ked af at sige det men den regning bliver jo kun større år efter år efterhånden som vi sætter vindmøller op

flere vindmølleparker der kommer op desto større er sandsynligheden for

pso afgiften må vokse da man jo hele tiden skal fylde spændet ud mellem markedsprisen

dem der stiller vindmøllerne op det tragiske

vil vi af den samme grund

dyrere strøm så man kan jo næsten sige at forbrugerne bliver kørt over to gange først ved at blive brandskattet

når det går godt i de andre lande

så falder elprisen og så bliver det gab

når man siger at man vil have meget mere af det her inden teknologierne er modne

sagtens forstå at man skal hjælpe en teknologi på vej altså

made en baby men at made en voksen på

på ti til femten år frem mens vi risikerer at se

hvorledes andre teknologier som vi måske ikke kendte i to tusind og tolv da energiforliget

det er det centrale i den her diskussion at vi skal sidde herinde og tro at vi ved hvad der er godt at gøre otte år

bliver en absurditet vi så det også med solcellerne

fik vi nogle kæmpe overraskelser

vi har vel ændret loven tre eller fire gange

på det samme nemlig at vi tror at vi kan forudsige en udvikling

vi skal arbejde for en mere teknologineutral støttestruktur således at den bliver mindre

det at man støtter

på meget lang sigt kun kan give bagslag det har al historisk erfaring vist så vi skal ligesom ændre på regimet i stedet

lineære betragtninger mange mange årtier frem i tiden skal vi have et system som er mere følsomt over for de bevægelser der finder sted i markedet så lad os skrue ned for de dyre ambitioner vi lever jo ikke på en øde ø og det bliver altså meningsløst at forcere en udvikling så meget som

af forbrugernes elregning de har jo det tydelige bevis hver eneste måned de kigger på den eller hvor tit de nu kigger på den elregningen vender i øvrigt den tunge ende nedad så det er på mange måder et dårligt sted at brandskatte borgerne ligesom virksomhederne naturligvis tjekker ud og tager både beskæftigelse og

jo vi kan importere de energitunge varer bagefter hvorefter det går ud over klimaregnskabet i kina mens vi kan sole os som lidt undskyld udtrykket tossegrønne idealister herhjemme mon ikke den globale opvarmning jeg gentager den

vigtigere hvad der sker samlet set

tager den energipolitiske redegørelse til efterretning og opfordrer regeringen til at adressere de energipolitiske udfordringer som knytter sig til

hvorved der ikke skabes sikkerhed for udvikling af de mest effektive energiløsninger og hvorved der risikeres betydelige fejlinvesteringer som modarbejder en konkurrencedygtig

sammensætning af energiforsyningen

velegnet til at opfange de hurtige ændringer i teknologiudvikling og prissætning på markedet hvorved vi i danmark kommer til at binde os til bestemte teknologier i mange år frem og med unødige meromkostninger til følge

at der arbejdes hen imod en gennemsigtig og teknologineutral støttestruktur således at der kan opnås en reel konkurrence på området til sikring af billigst mulig energi

jo en åben dør man løber ind fordi det er vi jo enige i det var sådan set noget vi var enige i allerede i to tusind og tolv da vi indgik energiaftalen

binde sig i en leasingaftale for otte ti år

det lyder jo rigtigt men hvorfor er det så at herre villum christensens alternativ ville binde os i tredive til fyrre år med at man så ville investere i det der måske i dag er det absolut billigste for eksempel et nyt kulkraftværk det binder man sig jo

med risiko for at man skal betale

de private producenter selv finde ud af hvilken af hvilken form for energiforsyning man mener kan leveres

de betingelser som vi herinde fastsætter det er en certifikatordning som man kender både i sverige og i norge og som er langt langt fornuftigere end den her meget planøkonomiske forudsætning som vi jo kan se på alle elementer er skredet på samtlige elementer og vi snakker ikke om at den er skredet med ti procent eller tyve

som et budget nogle gange gør det er mange mange hundrede procent så jeg må da sige at det er en kapitulation den tænkemåde der ligger bag energiforliget at man tror at man ved hvad der er godt når man allerede inden et år kan se solcelleskandalen florere

milliard kroner ud af kassen det er da

eller anden måde et bevis for

mig i skoene at

også solceller op på militærbygninger det

at det ikke er private selvfølgelig er det private der langt hen ad vejen sætter solceller op på deres tage men det er da for søren undskyld udtrykket os herinde der fortæller hvor meget vi vil

det er da os herinde der bestemmer de rammer og hvor meget vi vil have det enkelte år og det er jo plansystemet så det ender jo tilbage

jo bryder sammen fordi vi er nødt til at tænke lineært og forudse noget om otte år som vi er fuldstændig ude af stand til at sige noget om

den der sætter vindmøllerne op jeg kender ikke ret mange virksomheder som producerer dippedutter der på forhånd ved

få den og den pris det er da en form for planøkonomi og det er da præcis derfor at det altid går galt

hvordan skulle så en dansk energiplan for otte år

mest mulig vedvarende energi

ingen problemer men hvis det hele bare er baseret på herre villum christensens ideologiske opfattelse af at det lyder bedre når man siger marked end plan så

jeg ret sikker på at vi kan blive enige om

er afgørende nemlig at få en billig og

videre end energiaftalen i øvrigt lægger op til

jeg er lydhør over for ønsket fra ordførerne fra flere forskellige partier om at nu skal den afgifts og tilskudsanalyse snart komme fordi den selvfølgelig er et nødvendigt grundlag for at vi kan justere videre på vores system og der kan man sige at vi jo altid er i gang med at fintune vores system

kommet rigtig langt med vores grønne omstilling men vi er hele tiden påvirket af ting der sker udefra eller teknologisk udvikling eller andet så derfor

har vi et godt tæt samarbejde om hele tiden at justere systemet det skal blandt andet ske på baggrund af en

vi aftalte allerede i energiforligskredsen da vi indgik energiforliget og som desværre endnu ikke er færdig jeg har ikke den endelige tidsplan og jeg kan ikke i dag afsløre hvornår den kommer men det er selvfølgelig et stykke arbejde som jeg tager ganske overordentlig alvorligt idet jeg deler ordførerens ønske om at få den på banen hurtigt fordi den kan danne afsæt for de kommende beslutninger vi skal træffe en af grundene til

tilskudsanalysen er jo at vi skal se på hvordan afgifterne relaterer til

ikke mindst i forhold til at få brugt og nyttiggjort vind i varmesektoren der faldt bemærkninger om at det jo ikke kunne betale sig på de nuværende vilkår der

det kan det i visse tilfælde uden tvivl også for en betydelig del

de store varmepumper i fjernvarmen endnu det

i øvrigt enhedslisten og sf fra regeringens side har afsat en pulje penge til demonstrationsprojekter

den dør på vid gab så vi for alvor får gang i at få

eksempel på at vi jo altså foran os stadig væk har utalte justeringer af det her fordi vi har et fælles mål for øje der handler om at vi skal være

jeg ved godt at dansk folkeparti i dag tager afstand fra det mål men det

forudsætningen for regeringen og det har også været en del af ambitionen blandt andet

klart at jeg også er enig med herre lars christian lilleholt når han snakker om at omstillingen skal gøres så billigt som muligt

gøre den dyrere end som så

også ganske enig med herre per clausen i at man må erkende at den grønne omstilling kan have en pris det er ikke fordi den nødvendigvis skal koste os noget hvis vi kan gøre det

er en overskudsforretning gerne for mig men selv hvis den skulle have en pris er jeg personligt i regeringen også indstillet på at imødekomme denne

den kaster vi os ud i velvidende at det kan indebære en omkostning men undervejs forsøger vi selvfølgelig

af den grønne omstilling vi nu kan i form af en stor og stærk dansk eksport

i min opsummering blot sige at jeg stadig væk kan høre at vi på den måde drøfter de nødvendige justeringer og er nogenlunde enige om den generelle retning jeg må også sige og det gælder så til herre villum christensen der står lidt uden for og kritiserer hele at vi er på rette spor det er rigtigt at der er nogle ændrede økonomiske forudsætninger i forhold til da vi indgik energiforliget

de effekter vi aftalte det vil sige den mængde af vindstrøm

vi satte os en opgave for under nogle åbne forudsætninger hvor noget af økonomien har forandret sig først og fremmest på grund af skiftende energipriser

de effektmål vi satte os for som i sidste ende

på rette spor det synes jeg også vi er i dansk energipolitik hvor den her debat egentlig afslører at vi vores uenigheder til trods også har masser at snakke om og et samarbejde at arbejde videre i

det var ikke noget begejstret ja men det var dog et ja

det tager jeg jo mest som en form for et nej til yderligere udnyttelse af skifergas så mit spørgsmål er hvad mener regeringen

at det er der de kan også udvinde det regeringen har sagt at vi indtil vi kender de nærmere omstændigheder omkring skifergasudvinding ikke ønsker at give flere tilladelser radikale er

at afvente mere vi ønsker ikke fra radikal side at give flere tilladelser så regeringens holdning er at vi foreløbig venter og ser den radikale holdning er at

som kunne udnyttes kommercielt

ske på en forsvarlig måde

ønsker at gøre brug af de enorme ressourcer er vi virkelig så rige i danmark

sagt at vi ikke ønsker at basere os på fossile energikilder i fremtiden

i form af vindmøller biomasse energieffektivitet og andet som er velkendt i også den debat

flere men er realiteten ikke at man har givet en tilladelse til total der gør at de

set kan bore alle de huller de vil i hele nordjylland

pumpe kemikalier ned i undergrunden

accepteres sådan set at der laves vvm undersøgelser hvor man ikke

på den baggrund giver man altså den her tilladelse jeg ved ikke hvad

handler om

projekt til hundrede milliard kroner eller

er en masse ting der modarbejder hinanden og så beslutter vi at lave en

analysen i sig selv løser jo ikke et problem

umuligt være god forretningsførelse jeg

er ministeren stolt af at det helt afgørende element i energipolitikken og dens mulighed for

det venter man på ja den blev besluttet i tolv og så ved jeg ikke hvornår man så trykkede på knappen og

at samle tal sammen men nu er vi altså ved at gå på sommerferie

minister der sagde det er far her der har ansvaret kan

at den her analyse vil vise at det er fuldstændig umuligt at lave om på det her tilskud et sted uden at man får to problemer et andet sted jeg har tit kaldt

også derfor vi har brug for en analyse hvor vi træder et skridt baglæns og ser det hele på en gang

at pille ved den ene eller den anden afgift at det skulle være noget som helst ønske om at udskyde

ren og skær konspirationstænkning og det jeg har af hensigter er alene at skaffe tilfredsstillende debatgrundlag for

ministeren om er det sådan at ministeren vil arbejde for

vi for eksempel kan se hvad energiaftalen koster i forhold til hvad vi troede den kostede jeg husker stadig væk de tre hundrede kroner for en husstand allerede

det kun gået en vej siden

ikke det er rimeligt at man har et sted i sådan en redegørelse hvor man kan se om den økonomi man regnede med svarer til

praktisk har vist sig at være gældende en helt almindelig status som

i alle mulige rapporter vil ministeren anbefale sine embedsmænd at lave rapporten

folks elregning at der vil man i meget høj opdage at der er en faldende elpris der kompenserer for den stigende pso så man skal også se på cost

en vinkel og så fokusere snævert på den nemlig at psoen er stedet men på den måde er der et meget omfattende kompleks i det her som jeg gerne debatterer men som gør at der er